fra medlem af folketinget andreas steenberg der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den første maj to tusind og sytten atter kan give møde i tinget sanne bjørns